og det vil derfor også være naturligt at borger og retssikkerhedschefen løbende inddrages i processen med at gennemgå og modernisere skattekontrolloven skattekontrolloven stammer helt tilbage fra

alle oplysninger til brug for skatteligningen og der er behov for en mere nutidig lov der så vidt muligt bør være teknologineutral og fremtidssikret jeg vil gerne give en overordnet orientering om det arbejde der vil blive påbegyndt ministeriet vil indledningsvis foretage en mere principiel vurdering af hvorvidt man med fordel kan udskille alle automatiske indberetningspligter i en særskilt indberetningslov hvor afgrænsningen i forhold til anden lovgivning på ministeriets område vil blive overvejet når de overordnede rammer er blevet fastlagt er det ministeriets hensigt at starte med at se på reglerne i skattekontrollovens afsnit i hvor udgangspunktet i dag er selvangivelsespligten mens realiteten er at de fleste skatteydere modtager en årsopgørelse som er dannet af oplysninger fra andre end skatteyderen selv i forbindelse med arbejdet

med at modernisere skattekontrolloven vil der helt givet blive behov for at inddrage organisationer med flere det er imidlertid min vurdering at

arbejde der er velegnet til at foregå i et stort og bredt sammensat udvalg hvor mange til tider også

modsatrettede interesser er på spil jeg tror vi opnår det bedste resultat og den mest smidige proces ved at skatteministeriet udarbejder et udspil som organisationer med flere herefter inddrages i det er ministeriets hensigt at dette skal ske i form af en løbende proces ministeriet har tænkt sig at nedsætte en følgegruppe bestående af en række organisationer disse organisationer vil løbende blive orienteret om og inddraget i skatteministeriets arbejde med modernisering af skattekontrolloven og ikke kun i form af en høring af det samlede lovforslag jeg vil også gerne give tilsagn tilsagn om at ordførerne fra de forskellige partier i folketinget vil blive inddraget og også orienteret

repræsenteret i i ministeriet i den proces som jeg tidligere har beskrevet med henblik på en god proces med folketingets partier og også en proces hvor vi

der er et ønske om det som nævnt er jeg også indstillet på at

skattekontrolloven det fremgår også af min forgængers svar af syvogtyvende september to tusind og tretten på spørgsmål

to tusind tre hundrede og seks

derfor kan regeringen ikke støtte

at skattekontrolloven bliver kigget igennem for at skabe sammenhæng klarhed og præciseringer som det også fremgår af beslutningsforslaget har vi i skatteudvalget holdt

på skatteområdet desværre besluttede et flertal uden om de blå partier at høringen blev holdt for lukkede døre

var mange relevante indspark herunder også kritik og uklarheder

af skattekontrolloven det seneste helt håndgribelige eksempel har været skats tolkning af reglerne omkring udlevering af teleoplysninger til brug for skatteligningen skat mente at der var hjemmel til at kræve

mens erhvervsstyrelsen henholdt sig til eus regler der beskytter borgernes privatliv den teknologiske udvikling gør også at gamle bestemmelser i loven forsøges anvendt på nye områder også derfor vil det være hensigtsmæssigt at få gennemgået skattekontrollovens bestemmelser så eksperter professorer og andre juridisk kyndige personer nøje gennemgår den eksisterende lovgivning og kommer

skattekontrollov der mere præcist skaber klarhed for borgernes rettigheder og giver skat klare retningslinjer for sit arbejde også fra told og skatteforbundet er der blevet efterspurgt mere klarhed omkring skattekontrolloven for selvfølgelig skal skat have kontrolbestemmelser der sikrer at det også kan kontrolleres at borgerne og virksomhederne betaler den skat de skal men det skal foregå i overensstemmelse med grundlæggende retsprincipper og med klar hjemmel så tingene ikke får lov til at skride som tiden går der er tale om kompliceret lovgivning og derfor er det fornuftigt at sikre en grundig gennemgang af området i stedet for blot at komme med flere forslag der måske kan løse nogle udfordringer

i dag men som ikke forholder sig til de uklarheder og risici for en praksis der udvikler sig mere vidtgående end intentionerne bag lovgivningen var i venstre støtter vi som sagt at borgernes retssikkerhed på skatteområdet styrkes dette forslag ligger i fuld forlængelse af de bekymringer vi også gør os i venstre omkring skattekontrollovens udvikling klarhed og sammenhæng både for borgerne og myndighederne så venstre kan støtte

andet også

synes

genskabe retssikkerheden man kan sige at der er

har vi rigtig mange dygtige medarbejdere i skat

få effektueret den bedst mulige skatteligning få sørget for at

forpligtet til det vil sige effektiv skattekontrol og effektiv skatteligning

ting der så at sige er relateret til det

er der brug for at skat har en lang række redskaber til at kontrollere til at sikre at skattebetalingen sker

jo vigtigt at der er proportionalitet at der er forudsigelighed der er gennemsigtighed og

til at sikre borgerne og virksomhedernes retsstilling

se især i forhold til boligejerne det har nok været

jeg tror at borgernes retssikkerhed har ligget underdrejet og det skal vi

men jeg har fuld tillid til at skatteministeren

udfordring seriøst og jeg

brug for en kommission men men ønsket om at foretage en gennemgang af loven for at sikre at skattekontrolloven bliver opdateret moderniseret

jeg fuldstændig enig i så jeg kan ikke støtte

jeg kan støtte intentionerne og jeg håber også at vi på tværs af politiske skel kan samles om

trække det her i retning af mere retssikkerhed

ikke bare være noget der klaskes på hist og her klimapolitikken skal integreres i de øvrige sektorpolitikområder og designes så den er i overensstemmelse med den enkelte sektors øvrige målsætninger

det andet punkt de langsigtede løsninger vi bliver nødt til at prioritere løsninger der også giver mening efter to tusind og tyve for ellers skubber vi bare et nyt problem foran os to tusind og tyve er et vigtigt målepunkt men når vi planlægger indsatsen skal

fordi vi ikke mener at vi i dag skal lægge os fast på den samlede indsats for at nå to tusind og tyve målet i en stor pakke vi skal løbende i de kommende år kunne navigere efter udviklingen og tilpasse undervejs eus rammebetingelser vækstrater kvotepriser og teknologier kan ændre sig hurtigt og uforudset

være klar til at tage højde for i vores indsats vi skal have en klar retning for indsatsen men vi skal også bevare vores styreegenskab der er kun en ting der ikke er til diskussion og det er selve målet det fører mig til det sidste og måske det allervigtigste punkt at det er regeringen magtpåliggende at alle kommer med i den grønne omstilling at det bliver et fælles projekt vi skal omstille hele samfundet og derfor skal hele samfundet selvfølgelig inddrages i processen det kræver en indgående dialog med erhvervslivet med civilsamfundet med borgerne hvis det skal blive en succes

proces der er udfordrende der tager tid men historisk har det jo også vist sig rigtigt

båret den grønne omstilling gennem deres praksis ved konkrete ændringer i produktion og i forbrug blandt andet som en tilpasning til de politisk bestemte rammevilkår og uden det samspil

den mest vækstfremmende men også den mest ambitiøse energipolitik i forhold til klimaet vores politiske opgave er at gøre det let for danskerne

at fortsætte i dette spor til gavn for beskæftigelsen og klimaet og ikke stå i vejen for det arbejde og så tvivl om retningen

gør jeg glæder mig over de mange positive meldinger der kommer fra dansk erhvervsliv og fra civilsamfundet de vil

i den her omstilling de vil gerne høste gevinsterne sammen med os

har vi gang i en række projekter inden for transportsektoren infrastruktur til el brint og gas til

samt analyser af klima energimæssige fordele ved alternative drivmidler kort sagt har vi rigtig mange skibe i søen som vil bidrage signifikant til at nå klimamålet i to tusind og tyve bidrage til den grønne omstilling og lægge sporene

ud over energiaftalen har vi som nævnt finansloven for to tusind og fjorten

har vi afsat to hundrede million kroner årligt til en reserve til grøn omstilling i perioden to tusind og fjorten til sytten vi har stadig til gode at fastlægge den endelige udmøntning jeg har en forventning om at midlerne fra puljen i en udstrækning vil bidrage til både den langsigtede grønne omstilling af samfundet og indsatsen for at nå klimamålet i to tusind og tyve nyskabelsen danmarks naturfond er et produkt af finansloven for to tusind og fjorten

da fondens virke vil afhænge af de konkrete arealtyper som fokusere på

er ingen tvivl om at på lang sigt vil en styrket natur være positivt for klimaregnskabet

ud over deres primære formål mere effektiv transport og reduceret ressourceforbrug

som er et eksempel på en brik

mange mange årtier og som

lave en effektiv kollektiv transport

har lyst til at benytte med store erhvervsgevinster til igen et eksempel på at den grønne omstilling går hånd i hånd med en god erhvervspolitik

så er to tusind og fjorten jo kun

op på natur og landbrugskommissionens anbefalinger vi skal færdiggøre den

arbejder med vi skal udmønte landdistriktsmidlerne frem til to tusind og tyve

gennemføre en reform af bilafgifterne alle disse områder har tydelige klimaaspekter og klimahensyn vil indgå i arbejdet den konkrete klimaeffekt af hvert tiltag i to tusind og tyve vil afhænge af hvordan vi løser hver opgave

tal på men jeg forventer at inden året er omme

har regeringen jo fuldstændig svigtet jeg tror sådan set at man når man kommer tættere ind på at skulle realisere

og tyve så vil opdage at man også bliver

værktøj i anvendelse og jeg skal da bare for god ordens skyld sige at der fra enhedslistens side ikke vil være nogen tøven med at støtte regeringen når det viser sig at være nødvendigt

at det jo er rigtigt som ministeren siger at vi har gennemført en meget bred energiaftale som har tal der er ambitiøse vi ved jo også at vi i de kommende år kommer til at diskutere om energiaftalen i virkeligheden leverer det vi har aftalt nemlig en bestemt reduktion i

pointen er jo den at forudsætningen om

godt der foregår en debat om på hvilken måde man kan regne det ud sådan at der stadig væk er en

det betyder i virkeligheden at vi også når vi snakker om energiaftalen står over for en spændende udfordring

få sat mere gang i nogle af de ting som giver

og fjorten og hvis det viser sig at være vanskeligt og svært at komme igennem med det i forhold til

pålægger det jo os andre som har forpligtet os til at levere de fyrre procent i reduktion i

og tyve en endnu større forpligtelse i forhold til at være ambitiøse og målrettede også der vil jeg gerne tilkendegive at

opbakning fra enhedslistens side når regeringen så går i gang med at realisere den politik som man fastlagde i regeringsgrundlaget

det der jo er lidt ærgerligt og det er derfor

det ligesom er gået lidt langsomt

hvem der skal betale regningen for fyrre procentsmålsætningen

de private husstande der over el og varmeregningen skal belastes med yderligere skatter og afgifter er det erhvervslivet der skal pålægges yderligere

hvor mange job kommer det her til at koste og hvor mange flere danske virksomheder skal flytte deres produktion ud af landet

væltes stadig større skatter og afgifter over på dem hvad er det regeringen vil

lidt af et svar på sidste år da regeringen præsenterede sin klimaplan fjernelse af befordringsfradraget nedsættelse af tophastigheden på motorvejen nye afgifter på diesel og benzin kørselsafgifter låg på gylletanke flere afgifter på kunstgødning

regeringen kom med mange af forslagene var i øvrigt dyrere end regeringen i første omgang havde regnet sig frem til forundringen var jo ret stor her i folketinget da fødevareministeren få uger efter at regeringen havde præsenteret sin plan sort på hvidt skrev at flere af virkemidlerne var langt dyrere end det fremgik af regeringens egen klimaplan så der er rigtig mange spørgsmål der svæver i luften regeringen er da også siden løbet fra en lang række af forslagene og vi savner derfor stadig svar på hvem der skal betale regningen det eneste der står fast for regeringen

og tyve koste hvad det vil men hvordan målet skal nås og hvem der skal betale

at få svar på for gratis bliver det ikke i en tid hvor jobbene siver ud af danmark er kuren ikke flere skatter og afgifter hverken for danskerne eller for dansk erhvervsliv det koster danske arbejdspladser og det gør det dyrere

dansker tværtimod

vi brug for at sænke skatter og afgifter så vi kan forbedre virksomhedernes konkurrenceevne så i modsætning til enhedslisten der har rejst den her forespørgsel for at presse regeringen til at øge udgifterne

venstres ærinde at vi vil bringe mere

ind i klima og energidebatten der skal være en sammenhæng mellem målene i energipolitikken og de midler vi har til rådighed den grønne omstilling skal ske skal ske på en måde som er fornuftig set i forhold til udviklingen i danmark og landene omkring os vi enedes i to tusind og tolv bredt i folketinget om en meget ambitiøs klima og energiplan

det er ekstremt meget opgaven er nu at få de øvrige eu lande med på toget

resten af verden til at gå samme vej opgaven og udfordringen er ikke dansk

i

set at hele den her debat om klimaforandringer drukner i grafer og paragraffer og kurver og alt muligt andet

var en erhvervsleder der ovre hos dansk industri

vi i øjeblikket os mennesker på kloden bruger en

som kloden faktisk har til rådighed vi har jo ikke

gang vi har en gang det har vi altid haft og sådan vil det selvfølgelig også være i fremtiden det næste tal han nævnte var tre og det er fordi i løbet af de næste par årtier er tre milliarder mennesker der står over for at skulle træde ind i den globale middelklasse

det synes vi jo i socialdemokratiet er ganske fantastisk tænk at det lykkes at få hævet så stor en del af verdens befolkning ud af fattigdom og armod og ind i en global middelklasse men man kan nok regne ud at når vi allerede nu

bliver det jo ikke nemmere i fremtiden når tre milliarder mennesker skal ind at

nok så godt her i danmark vi har kun én planet

vi har kursen rettet mod

man også når frem medmindre man anlægger

for hundrede år siden var der kun tolv byer i verden der havde mere end en million indbyggere

på besøg i et antal byer der har væsentlig mere end

og hvis navne de fleste af os ikke kendte på forhånd før vi fik programmet udviklingen

folk træder ind i middelklassen verden urbaniseres vi bliver nødt til

at tage os af de problemer der kommer i kølvandet på det

hvad angår energi men også hvad angår naturressourcer

jeg oplevede jo i kina og det undrer mig at det ikke er samme oplevelse venstres ordfører er

hvordan de kigger på danmark når vi taler om klimaspørgsmålet det er vores løsninger de efterspørger det er vores viden det er vores produkter de

danske arbejdspladser det er her de kigger til når der skal laves fjernvarme det er her de kigger til når der skal laves ventiler på fjernvarme fordi det er her vi har forsøgt det før det er her vi har lavet den grønne omstilling i praksis derfor er

et gode for danmark når det handler om klimaet men det er det ved gud i

så høj grad når det handler om at skabe danske arbejdspladser jeg ville ønske at der var flere partier end kun de konservative i den borgerlige lejr der kom med ind i kampen og så det her som en mulighed for at skabe et industrieventyr for danmark i det her årtusind

konkurrenceevne yderligere

målbar effekt på danske husholdninger og på dansk erhvervsliv når alle her i landet tvinges til at betale

det går ud over almindelige danskere som betaler for meget for deres energi og det går ud over erhvervslivet som

konkurrenceevne over for udlandet

men selv om dansk folkeparti mener at yderligere

virkemiddelkatalog som udkom i august sidste år det indeholder en lang række forslag til hvordan de sidste seks

besparelse kommer i hus lad mig sige det med

langt langt størstedelen af forslagene kommer regeringen til at gennemføre uden dansk folkepartis opbakning forslaget om at forhøje afgifterne på brændstof til biler fjernelse af befordringsfradraget og nedsættelse af hastigheden på motorvejene er forslag som vi i dansk folkeparti må

afstand fra det er forslag som vil have en utvetydig negativ indflydelse på den enkelte danskers økonomi og som vil betyde at det vil blive dyrere og mere besværligt at gå på arbejde forslag som dem her er stik imod hvad dansk folkeparti står for og det burde heller ikke være noget regeringen lagde navn til men det gør den

i dansk folkeparti medvirker vi gerne til realiseringen af fornuftige forslag

gavner danmark for eksempel ideen om at reducere energiforbruget i de statslige bygninger som er en af de få gode ideer i virkemiddelkataloget det er sund fornuft ikke at bruge mere energi end højst nødvendigt for energi koster jo penge men vi støtter altså ikke forslag

så

og lige præcis klimaområdet er set med vores øjne et rigtig godt eksempel på hvorfor man skal være begejstret for eu hvis vi tager en af de akilleshæle vi har i dansk klimapolitik så må vi jo

at det er transporten hvor langt det meste stadig foregår med fossil afbrænding

det er nogle klimamål europa parlamentet endeligt skal godkende her i to tusind og fjorten i to tusind og tyve vil eu stille nye krav til biler og de nye krav vil betyde at nye personbiler vil reducere

ved har danmark jo ikke nogen bilproducenter så hvis der skal ske noget på bilsiden i forhold til

eu er vigtigt også på klimaområdet eu er også på vej med

af kvotesystemet og en strategi med klimamål for hele eu

det afgørende at de to reformer dels sikrer nogle mål for vedvarende energi og at

det er også afgørende for danske virksomheder og

danske job at der kommer et mere rimeligt kvotesystem

dermed skabes et marked for mange danske virksomheder så fra radikal side vil vi bruge rigtig mange kræfter på det europæiske arbejde i to tusind og fjorten ikke mindst i forbindelse med europaparlamentsvalget til maj i år nationalt er to tusind og fjorten jo startet rigtig godt med en aftale om togfonden til otte og tyve en halv milliard kroner den vil efter vores beregninger reducere

udover klimaeffekten bruger langt de fleste lande eltog så vi

der er afprøvet og som derfor virker hvilket jo også er vigtigt

togfonden dk flytte rigtig mange passagerer fra fly og biler over i togene bare over storebælt vil fyrre procent af de nye passagerer komme fra bilen sidst men ikke mindst vil det også have en rigtig god virkning på partikelforureningen at vi får udskiftet de meget meget gamle dieseltog som udleder rigtig meget partikelforurening blandt andet i københavn

taget nogle ret afgørende klimainitiativer på transportsiden udover det

udføre den klimaaftale der blev indgået i to tusind og tolv

vi har lavet i den aftale som venstre i øvrigt er en del af

at vi har fået vide i dag altså at venstre sådan set

den tekst vi

række borgmestre

radikale venstre

på nogle få ting ikke ret mange men to tre ting den ene er hvad vi har gjort

hvad vi gør og hvad vi vil gøre på klimaudfordringen og miljøudfordringen generelt

energiaftalen er meget ambitiøs

det jo er et kæmpe arbejde vi er i gang med vi er i gang med med den som motor at lave en grøn omstilling der er også en mediedebat som om

det er den her regering i gang med det er vi i gang med de her år de andre overskrifter hedder en ressourcestrategi det hedder en helt ny regulering af landbruget og og det hedder også en roadmap omkring transport og det hedder også

og det hedder en analyse af hele afgiftssystemet for at få et klogere design af vores afgifter så vi kan både få arbejdspladser løse vores klimaproblemer og samtidig blive mere konkurrencedygtige det er jo projektet klimaloven er jo kun et katalog for os hvordan skal vi bruge

skal vi bruge klogt begavet og ministeren havde også en række pointer på det

begavet hvad betyder det det betyder en række af de ting vi skal lave i forvejen i de næste år vi har en masse forpligtelser i forhold til eu på landbrugs og miljøområdet

så er det jeg siger hvorfor skulle vi ikke alle sammen blive enige om

når vi skal bruge nogle penge bruge nogle ressourcer også pålægger erhvervet nogle omkostninger for at løse et kvælstofproblem for at løse et fosforproblem og for at løse et ammoniakproblem

det er det vi vil

af flere gevinster samtidig med at vi moderniserer det her samfund og gør os mere konkurrencedygtige

eu er afgørende

som ministeren sagde med klimaloven kommer en årlig klimaredegørelse det kan jo blive første skridt i retning af at lave et grønt

altså at få en klimaredegørelse for

til at kunne få endnu mere udbytte også på eksportmarkederne og også på beskæftigelsessiden af af det vi allerede har sat i gang det er

man ikke helt skal gå skridtet

jeg har været

bliver jo den

har nogle traktatmæssige forpligtelser og også nogle muligheder national enegang har jo ingen klimaeffekter overhovedet og kan således kun blive symbolsk hvad der derimod ikke er symbolsk er de beskæftigelsesmæssige effekter idet energitunge virksomheder naturligvis i større omfang flytter til billigere kontinenter for eksempel usa hvor energien kun koster det halve

jo en makroøkonomisk naturlov og jeg mener ikke at anders fogh rasmussen fik held med at skrive

sådan måske mest af

ikke kræve nogen professorbaggrund at se at de her sammenhænge er almindelig nationaløkonomi

igangsat overhovedet ikke virker på drivhusgasudledningen fordi de

fald er ineffektive og de er for dyre ser vi på varmesiden hvor vi er i gang med en storstilet omstilling til træpiller på kraftværkerne som som koster milliarder af kroner diskuterer forskerne nu om det vil vare seksten år eller om vi skal helt op på fem hundrede år før omstillingen er grøn

den anvendte træmasse den fremtidige genplantning og den geografiske

investeringer i gang som direkte modarbejder hovedformålet

når vi ser hvorledes skatte og afgiftssystemet også modarbejder ønsket om

på det her felt som giver mening både miljømæssigt og økonomisk

usexet tiltag enhedslisten forestiller sig det skal jo også se ud af noget det skal se grønt ud selv om den berømte grønsort distinktion på mange områder er absurd det sorteste kraftværk man kan producere er vel i realiteten en vindmølle og den sorteste bil man kan producere

lad os skrue op for teknologiudviklingen så den vedvarende energi bliver konkurrencedygtig

nogle få milliarder af de hundrede milliarder vi har brugt

af moderne teknologier synergieffekter i alle sektorer og ved at sikre at det danske erhvervsliv forbliver konkurrencedygtigt

erhvervslivet hvor de siger at der desværre

dele erhvervslivet op i grønne

sorte virksomheder ikke bare i danmark

også i europa erhvervslivet siger videre og

at det er en ensidig og meget lidt konstruktiv måde at betragte verden på

har virksomheder der fremstiller grønne løsninger i verdensklasse men vi har i lige så høj grad grund til at være stolte af de virksomheder der eksempelvis producerer varer

kræver et højt energiforbrug men som løbende har effektiviseret deres forbrug erhvervslivet bakker

udslippet de er parate til at tage et medansvar for en ambitiøs og effektiv

beijing i kina

er med til påvirke klimaet gennem deres produktion

er erhvervslivet der udvikler mange af de produkter og teknologiske løsninger som verdens lande skal bruge i kampen

at nedbringe udledningen af drivhusgasser

og det er et ufravigeligt krav fra os konservative

med en million arbejdspladser i danmark og i udlandet

det afgørende at vi passer på de værdier vi har som samfund og sammen har bygget op gennem mange år erhvervslivet siger videre at ambitionerne om et bedre klima må ikke og behøver ikke blive indfriet på bekostning af arbejdspladser og vækst i danmark det er erhvervslivets egne ord og husk

pengene i statskassen

stå sammen om det på den nationale hjemlige bane er der faktisk også enighed om en lang række virkemidler

nævnt energieffektivitet der er blevet nævnt synergieffekter

der har været og så er der nogle ting der skiller

prøve at svare på nogle af de spørgsmål og kommentarer

nævnte blandt andet biomasse det er en bekymring som også herre villum christensen rejste hvad nu hvis det

vi har jo igangsat en analyse og den er færdig snart som handler om hvad for

hvad kan vi gøre for at sikre at den biomasse vi anvender i danmark er i orden og giver de

venstre er så bekymret for

her er der må jeg sige virkelig noget

på energiområdet det er derfor vi eksporterer

årtiers politik på energiområdet

gået foran har skabt resultater har fået arbejdspladser

verden for det har været supergodt

synes venstre vi skal gå foran på de områder

kunne kalde spøgelsesmanerhjørnet han prøver at

på bordet som regeringen åbenbart skulle være fortaler for og han lokker

få de her mareridtsagtige scenarier for hvad der kan komme ud af regeringens klimapolitik

være ghostbuster her og skyde spøgelserne

hensynet til erhvervslivet går hånd i hånd med hensynet til klimaet hvorfor det jo for hvis vi vil være et foregangsland

dem hele verden kigger på så skal de to ting gå hånd i hånd

bevare økonomisk udvikling og vækst samtidig med

danske virksomheder får markedsadgang derude så er det at vi får adgang som regering og som politikere til at påvirke kinas politik sydafrikas politik mexicos politik og snart også andre landes politikker

karakter og er gået ind i den her debat det er jeg af mange grunde jeg kan godt huske

det koster af rygrad at tage sådan et skridt men det er også af utrolig stor betydning at der er et borgerligt parti på den anden side som så gør det det giver en stabilitet i politikken

meget vigtigt signal også til de borgerlige vælgere

som vil fortsætte det her

garant for det navn danmark har på det her område de arbejdspladser der er

er flot

skal cementen og fødevarerne og alt det

på den tankegang til sidst vil

det er at understrege at vi går på to ben i den her debat for at vise

alvorligt så kan det enten ikke løses

fra at det er

da

så er de problemer som det at nå et fyrre

så får vi virkelig for alvor nogle grundlæggende problemer hvis man nu tror på at mennesker er fornuftige

og som vi gør i enhedslisten måske i modsætning til de borgerlige partier så vil man jo også når frem til den erkendelse i andre lande

er det både beskæftigelsesmæssigt og økonomisk en rigtig god idé at have været blandt dem der kom først i gang men det er rigtigt at hvis der ingen andre er der gør noget som helst

andre bare bliver ved med at forurene og bruge løs af jordens ressourcer med de katastrofale konsekvenser det får så har vi selvfølgelig meget glæde af at gå i spidsen

går i spidsen om man ikke

ligesom forsøger at samle de lande og de

gå videre det er det jeg somme tider har kaldt koalitionen af de villige men det er jo et

vi er på vej ud i en eller anden krig og det er vi jo ikke men den koalition og det samarbejde forudsætter jo for at man kan være med sammen med dem der går i spidsen at man også selv går i spidsen og det tror jeg er er rigtig vigtigt at

for selvfølgelig handler det her ikke kun om en national indsats det handler også om et internationalt samarbejde

få rejst den her forespørgselsdebat

at få bekræftet

et måske lidt bredere flertal for den målsætning end det som udgøres af regeringen og enhedslisten det fik vi så også ret i og det var selvfølgelig

jeg synes den her debat har været god og positiv også i sin udgang

tilbage med den lille udfordring at vi skal have lavet en klimalov

flertal for den konkrete udformning og så skal vi have taget nogle initiativer hvor skal være flertal for de konkrete

at regeringen har lavet en hel del initiativer sammen med venstre og dansk folkeparti og

og fjorten helt op på det vi skal op på i de kommende år hvis man skal nå slutresultatet i

og tyve så måske bliver der brug for at lave en enkelt

et resultat der modsvarer regeringens eget ambitionsniveau